fra statsministeren har jeg modtaget et brev om at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af ottende juni to tusind og seksten blev bestemt at ressortansvaret for visse opgaver vedrørende klagenævn er overført fra energi forsynings og klimaministeren fra ministeren for børn undervisning og ligestilling og fra miljø og fødevareministeren til erhvervs og vækstministeren og at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af fireogtyvende juni to tusind og seksten blev bestemt at ressortansvaret for det administrative bibliotek overføres fra uddannelses og forskningsministeren til kulturministeren meddelelserne vil fremgå af folketingstidende DK

socialistisk folkepartis folketingsgruppe har meddelt mig at medlem af folketinget lisbeth bech poulsen er udpeget som stedfortræder i lønningsrådet for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for jonas dahl

skatteudvalget har afgivet beretning om kommunernes overtagelse af inddrivelse af fordringer og miljø og fødevareudvalget har afgivet beretning om oplysninger og vurderinger der tilgår

og derfor taler forsvarsministeren på regeringens vegne

forhandlingen er åbnet og det er først herre nick hækkerup socialdemokratiet værsgo

internationale samfund har en fælles ambition om at blive af med kemiske våben den ambition tror jeg alle synes at der er gode grunde til at have og grunde til at støtte navnlig når man erindrer sig de billeder man har set gennem tiderne af folk som faktisk har været udsat for og er blevet ofre for kemiske våben

også rigtig god grund til at være tilfreds med at det danske forsvar kan bidrage

at afskaffe kemiske våben sådan som det skete i forbindelse med syriens kemiske våben i to tusind og fjorten og som det nu kan ske med de kemiske stoffer

kemiske våben og som befinder sig

som vi skal forholde os til i dag for socialdemokratiet ligger det lige i forlængelse af den aktivistiske udenrigspolitik at danmark engagerer sig og forholder sig til den verden

omgiver os ikke at vi til enhver tid og altid og under alle omstændigheder skal stille op men at vi altid positivt overvejer det når verdenssamfundet

den her situation hvor det drejer sig om nedbringelse af den globale mængde af kemiske våben eller mulighederne for at lave dem

er formålet entydigt godt og rigtigt verdenssamfundet har med

og otte og halvfems af toogtyvende juli i år opfordret til at landene hjælper til at destruere resterne af libyens kemiske våben det sker blandt andet med henvisning til frygten for at ikkestatslige aktører kunne få fingre i kemiske våben vi ved at islamisk stat er til stede i libyen og med den fremfærd og brutalitet som islamisk stat har udvist i blandt andet irak og syrien så skal der ikke meget fantasi til at forestille sig hvor forfærdeligt det ville være hvis de

og fjorten deltog danmark i operationen til bortskaffelse af kemiske våben fra syrien opgaven blev udført til højeste karakter det er en tilsvarende opgave danmark er blevet bedt om at udføre angående kemiske våben i libyen danmark har naturligvis en stor interesse i at undgå at onde kræfter som islamisk stat eller andre terrororganisationer får fingre i kemiske våben da danmark bevisligt samtidig har ekspertisen til at borttransportere våbnene kan vi i dansk folkeparti kun se positivt på at folketinget støtter

jo dejligt

siger nej til at isil og andre terrorgrupper kan få adgang til kemiske våben opgaven med at fjerne resterne af oberst gaddafis berygtede kemiske våbenprogram er ekstremt vigtig terrorgrupper som isil skyr ingen midler i deres bestræbelser på at skabe frygt og rædsel

vi stå med et om muligt endnu større problem

interesse at bistå i arbejdet med at fjerne resterne af det kemiske våbenprogram

men der befinder sig fortsat en rest

kemikalier der kan bruges til fremstilling af kemiske våben den operation danmark vil deltage i foregår inden for rammerne af organisationen for forbud mod kemiske

sikkerhedsråd jævnfør resolution

juridiske grundlag jo i orden og der er bred international opbakning til missionen samtidig sker bortskaffelsen af resterne af våbenprogrammet efter anmodning fra den fn anerkendte libyske samlingsregering og den er som bekendt

derfor bør vi som internationalt samfund bidrage så meget som muligt med at støtte op om denne herunder imødekomme en anmodning om hjælp til bortskaffelse af resterne af det kemiske våbenprogram alt imens

lader det til at terrororganisationen har bidt sig lidt bedre fast

at resterne af det kemiske våbenprogram bliver bragt ud af libyen således at der ikke er en risiko for at de falder i de forkerte hænder det er ikke sikkert at eksempelvis isil har den nødvendige viden til at bruge kemikalierne men det er under ingen omstændigheder et område hvor vi bør tage chancer det er en opgave som skal løses før det er for sent blot en lille mængde af kemiske våben vil kunne skabe umådelig frygt og rædsel i europa eller andre steder i verden og derfor bør vi sikre os at disse kemikalier fjernes meget hurtigt danmark har tidligere bidraget

omfattende end den nærværende operation i libyen

derfor er det helt naturligt at danmark bidrager med

kompetencer i den forbindelse

med at sejle elementer af kemiske våben væk fra konfliktområdet danmark er et lille land men det er ingen undskyldning for

fælles sikkerhed der er ikke tale om symbolpolitik for det danske bidrag kommer til at gøre en kæmpe forskel vi kan nemlig ikke bare være sikre på at der er nogle andre som kan og vil løse opgaven hvis ikke danmark gør det og det er bestemt ikke nogen helt ufarlig mission danske soldater og personel nu skal ud på store dele af libyen er desværre ikke fuldstændig under kontrol af samlingsregeringen og derfor er

at vi nu står sammen

om at sende de danske soldater det størst mulige mandat

destruktionen af resterne af libyens kemiske våben ligesom vi bakkede op om dansk deltagelse i destruktionen af syriens kemiske våben jeg synes det er positivt at danmark kan bidrage til nedrustningen og ødelæggelsen af masseødelæggelsesvåben og i en tid hvor der foregår oprustning og voldsomme krige omkring os

at det danske militær kan bruges til at bakke op om en fn beslutning helt præcis resolution

otte og halvfems fra juli i år hvor medlemslandene opfordres til at hjælpe

for enhedslisten er det vigtigt at denne beslutning følger folkeretten og at danmark ikke bliver en generel del af konflikterne i libyen ligeledes er det selvfølgelig vigtigt for os at destruktionen foregår forsvarligt i forhold til miljø og sikkerhed situationen i libyen

derfor vigtigt at de kemiske stoffer kommer ud af landet og destrueres danmark fik med vores deltagelse i destruktionen af syriens kemiske våben en stor international anerkendelse nu kan vi bruge erfaringerne i libyen jeg synes det er positivt og jeg håber at det kan blive en tradition at danmark aktivt bakker op om nedrustning og forbud mod masseødelæggelsesvåben på den måde vil vi kunne bidrage til at skabe sikkerhed og en mere fredelig udvikling rundtomkring i verden ligeledes håber jeg at bortskaffelsen af de kemiske rester vil være et lille skridt på vejen til skabelsen af en mere generel stabil udvikling i det ærlig talt ret kaotiske libyen enhedslisten vil derfor støtte forslaget fra regeringen

ærlig talt lidt skuffede over forsvarsministerens afvisning af at sikre dansk overenskomst til den civile besætning

ændringsforslag så det sikres at

sejler under dansk overenskomst vi stillede

det samme krav forud for destruktionen af syriens kemiske våben vi håber

at der måske ligefrem med et flertal uden om regeringen

tak for det

leif mikkelsen kan ikke være til stede og derfor skal jeg på vegne af liberal alliance

grusomt og derfor er det godt at libyens samlingsregering holder fast i aftalen fra to tusind og fire om destruktion af sit kemiske våbenlagre da det tidligere i år stod klart at det for libyen ikke var muligt at borttransportere de sidste kemiske våben inden udgangen af to tusind og seksten som aftalt anmodede libyens samlingsregering

fn imødekommet af fns sikkerhedsråd der har udtrykt sin støtte til missionen gennem en resolution fn har så opfordret medlemsstaterne til at yde støtte til libyen ved at bidrage til

opcws plan for destruktion af libyens kemiske våben liberal alliance støtter et dansk bidrag til en international maritim operation med henblik på at hjælpe libyen med at skaffe sig af med sit kemiske våbenlagre det mener vi er nødvendigt ud fra henholdsvis et humanitært og et sikkerhedsmæssigt synspunkt og vi har jo prøvet det før selv om den politiske situation på mange måder er en anden i libyen kan vi fint drage paralleller til den mission som danmark stod i spidsen for i syrien tilbage i to tusind og fjorten året forinden var verdenssamfundet vidne til assadstyrets brug af kemiske våben mod sin egen befolkning jeg tror at mange af os stadig husker billederne af anvendelsen af nervegas mod civilbefolkningen

voldsomt og det er et groft overgreb som ingen bør udsættes for det samme må derfor ikke kunne gentage sig i libyen som på alle tænkelige måder er i en skrøbelig forfatning derfor er det

er muligt for at få disse våben ud af det konfliktområde som libyen stadig væk er derudover

denne opfordring med at de kemiske våben vil udgøre en øget sikkerhedsrisiko hvis disse måtte falde i hænderne på ikkestatslige aktører

kemiske våben måtte falde i terroristers eller andre ondsindede menneskers hænder ville det naturligvis forringe sikkerhedssituationen i både libyen europa og i resten af verdenssamfundet i liberal alliance nærer vi ingen illusioner om at bortskaffelsen af de kemiske våben har nogen fredsskabende effekt i sig selv men vi fjerner risikoen for brugen af et element som vi som mennesker som humanister ikke kan holde ud at se blive anvendt mod en civilbefolkning ligesom fjernelsen af libyens kemiske våbenlagre uden tvivl er i danmarks interesse ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt så med de to forhold in mente kan liberal alliance støtte at danmark bidrager med det som man nu er blevet bedt om i den sammenhæng nemlig at transportere kemiske våben ud af libyen

tak når alternativet går med til

militære aktioner som det her jo faktisk er

det ikke har et militært formål så er der nogle nedslag der er

at få præciseret meget godt er allerede sagt og det er en glædelig dag når hele folketinget bakker op om en international mission men det jeg vil lægge vægt på

der er en fn resolution der går forud for det her og

i går en teknisk briefing hvor vi på alle tænkelige måder synes jeg fik rigtig gode svar på vores spørgsmål og jeg oplever en udpræget forståelse for hvad det vil sige

der kommer vestlige styrker som

og er i en zone hvor der er meget ustabilt og der er en overgangsfase hvor regeringen måske ikke har behov for ret meget modvind for at der kommer til at være protester i landet jeg oplever der er en utrolig god balance i den indsats der er skitseret som danmark vil

foretage en balance som jeg nogle gange godt kunne savne i andre

er for en effekt der kommer når vi involverer os i andre lande

steder hvor der måske ikke er den fulde opbakning

den koalition der kommer det synes jeg der er på alle måder her

har vi en fornuftig idé om hvordan vi skal opbevare de kemiske stoffer

bliver fjernet de kemiske våben og det er også fuldstændig i trit med de regler der foreligger så jeg synes på alle måder det

bare med i den her mission

sat ind som ledende part i den her mission

er væsentligt det er en stor cadeau og respekt til forsvaret nogle gange når vi i alternativet

ud og siger at vi gerne vil have kun fokuserer på det humanitære og drosler ned for det militære

vision og et værdisæt vi gerne vil gå ind og påvirke sådan at danmark primært bidrager når der er tale om humanitære eller fredsskabende missioner

med jævne mellemrum og desværre alt for ofte har vi jo her i folketingssalen haft lejlighed til

ærgre os i udenrigspolitiske anliggender over at det internationale samfund ikke i tilstrækkelig grad var i stand til

stå sammen og i fællesskab løse væsentlige udfordringer

dagen i dag og den her debat jo ikke et udtryk for det jeg synes snarere det er udtryk for når det internationale samfund fungerer

frygtelige der findes og vi har jo desværre alt for nylig eksempler på

deres anvendelse endda af en

den lejlighed i syrien bidrog vi

så igen for at destruere kemiske våben og bringe dem langt væk fra en

på alle leder og kanter er det folkeretslige grundlag på plads de internationale organisationer har vist deres værd og har udfyldt hver deres rolle

nu banet vej for at vi i fællesskab med andre kan løfte opgaven med at hjælpe den libyske regering med at at få fjernet de kemiske våben og få dem destrueret det synes jeg egentlig der er grund til at

stolte af altså at vi har kapaciteten til at kunne

det internationale samfund

en fuldstændig og bred opbakning til at

jeg vil i den forbindelse også rose regeringen for dens håndtering af

ikke skal gentage her jeg vil bare sige at

det her forslag som det er sagt

danmark en solid erfaring

transportere kemiske våben vi gjorde det fra syrien i sin tid og i og med at kemiske våben er

det værste djævelskab der findes der er

den den sikkerhedssituation der er i libyen

det ikke mindst vigtigt at vi går i gang omkring libyen og

også derfor at man har bedt os om det så der er alle forudsætninger for at vi går ind i

vi i det konservative folkeparti støtter beslutningsforslag

om at fjerne resterne af gaddafis kemiske våben fra libyen jeg er faktisk

sådan opgave fordi vi har ekspertise jeg er stolt af at danmark er med til at sikre en verden uden kemiske våben for vi har tidligere set konsekvenserne af brugen af kemiske våben eksempelvis i irak i nitten en og halvfems da saddam hussein mod kurderne og i to tusind og tretten i den syriske borgerkrig derfor ser vi det som vores opgave og pligt

fjerne resterne af

det skal vi gøre inden islamistiske grupper

med dem og det er et rigtig godt tidspunkt at gøre det på nu hvor

områder jeg vil gerne rose regeringen og forsvaret for den orientering vi har fået hvor man har gjort sig rigtig meget umage med opgaven man er velforberedt og jeg føler mig tryg ved at man

for vores soldater

bidrage substantielt til borttransporten af resterne af libyens kemiske våbenlagre alle ved hvor frygtelige konsekvenser kemiske våben kan have det drejer sig derfor først og fremmest om at undgå at det kemiske materiale falder i de forkerte hænder sikkerhedssituationen i libyen er fortsat meget ustabil islamisk stat og andre terrorgrupper har udnyttet

den kaotiske situation i landet til at styrke deres tilstedeværelse og der er væbnede kampe flere steder i landet en række lande med

stor indsigt i sikkerhedssituationen i libyen lægger således også stor vægt på at de kemiske materialer hurtigst muligt kommer ud af libyen på baggrund af den dialog som det internationale samfund har etableret med den nylig udnævnte samlingsregering er der nu et åbent vindue for

at kemikalierne kan blive fjernet fra libyen det er også noget som libyerne selv har bedt om den libyske samlingsregering ønsker også at få de kemiske materialer ud af landet

at bidrage til at fjerne materialerne hjælper danmark og det internationale samfund således også den fn støttede libyske samlingsregering på et tidspunkt hvor den har behov for al den støtte den kan få

situationen i libyen er som nævnt ustabil der er mange aktører indblandet

mange ting der skal falde på plads

kan gennemføre opgaven

flere af partierne har været inde på i dag som danmark har tidligere erfaringer med i to tusind og tretten og og fjorten havde vi som bekendt ledelsen af en lignende maritim operation hvor danmark assisterede fn og

har rettet en henvendelse til med anmodning om at tage lederskab

den maritime del af operationen udenrigsministeriet forsvarsministeriet og ikke mindst forsvaret har hen over sommeren gjort et stort arbejde for at forberede opgaven og har i den forbindelse haft kontakt med en række internationale partnere og fn med afsæt i erfaringerne fra syrienindsatsen er der sammensat et bidrag med elementer fra forsvaret beredskabsstyrelsen og skat samt et statsbidrag fra finland der ligeledes bidrog til operationen med at fjerne de kemiske våben dengang

syrienoperationen lad mig afslutningsvis nævne

sejler det danske bidrag efter planen fra danmark allerede i dag men bidraget vil naturligvis tidligst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

er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes fredag den nittende august to tusind og seksten klokken ti jeg henviser til den dagsorden